være spændende at lave lidt budgettering af christian poll men der er jo

og ikke bare af herre christian poll alternativet vil pålægge regeringen at der

af forslag til finanslov for to tusind og tyve og efterfølgende finanslove også skal fremlægges et grønt budget

så at sige er husholdningsbudgettet for samfundet danmark

vi har et billede af de samlede indtægter og udgifter i det kommende år

et vigtigt instrument i planlægningen af den økonomiske politik det er hovedformålet med en finanslov formålet

er så at sikre at man samtænker den økonomiske politik med konsekvenser for miljø natur klima og energi

vurdere hvordan regeringen klarer sig inden for det grønne område

hvordan vi får fokus på det grønne område når vi træffer politiske beslutninger

dog at regeringen allerede i vidt omfang gør og det vil fremgå af mit indlæg der gennemføres nemlig allerede i dag en række faglige vurderinger af de tiltag der har konsekvenser for miljø og natur for klima og energi de indsatser der

på en finanslov og har grønne konsekvenser omfattes af de faglige vurderinger som både foretages af uafhængige institutioner og af ministerier der løser opgaver på det grønne område det er jo blandt andet det miljøøkonomiske råd

udarbejder analyser der skal belyse samspillet mellem økonomi og miljø ligesom rådet skal

belyse effektiviteten i miljøindsatsen

også besluttet at fortsætte driften af det grønne nationalregnskab i to tusind og nitten og to tusind og tyve hvilket kan give nyttig supplerende viden omkring samspillet mellem økonomi og miljø

de seneste par år har klimarådet for eksempel udgivet

tredive samt udarbejdet forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger samtidig afholder klimarådet konferencer om blandt andet dansk klimaindsats endelig har energi forsynings og klimaministeriet udarbejdet den årlige klimapolitiske redegørelse der indeholder

et samlet overblik over den klimamæssige indsats

og fyldestgørende oplysninger om danmarks klimaforpligtigelser og en beskrivelse af de historiske og forventede fremtidige klima

der udarbejdes også en regelmæssig basisfremskrivning

udgiver løbende landsdækkende rapporter om miljøtilstanden i danmark igennem det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur der udarbejdes af aarhus universitet og her foretages der løbende detaljerede opgørelser af udviklingen status for tilstanden i grundvandet luftkvaliteten vandløb søer havet naturtyper og arter hertil kommer at der også er et forslag om at

miljømæssig vurdering af alle de konsekvenser der er i lovforslag der fremsættes for folketinget så i dag er det sådan at de obligatoriske konsekvensvurderinger der udarbejdes som led i fremsættelsen af lovforslag indeholder en miljømæssig konsekvensvurdering

om lovforslaget vil have væsentlige konsekvenser for miljøet så vi har altså i dag samlet set et fagligt godt grundlag for at vurdere om de beslutninger vi tager

påvirker miljøet og i givet fald hvordan det påvirker dertil kommer at alternativet ligesom i øvrigt resten af folketinget jo har mulighed for at stille spørgsmål til lovbehandlingerne som

arbejdet herinde det gælder også behandlingen

gjort brug af i stillede jo fra alternativets side

også spørgsmål om og fik oversendt en oversigt

nye konkrete tiltag på finansloven for to tusind

ret væsentligt at vi ved hvad konsekvenserne

de beslutninger vi måtte tage men med den her gennemgang

og derfor ikke enig med alternativet i

ikke er muligt at tage stilling til hvilke konsekvenser en samlet økonomisk politik har på det grønne område som led i beslutningsforslaget kritiserer

jo også at regeringen ikke engagerer sig i den grønne budgettering i i

initiativet blev lanceret i december to tusind

det næste møde er ultimo april måned i år der deltager finansministeriet så vi er altså med og deltager internationalt og

burde anerkende jeg vil gerne

prøve at berolige alternativet

det er vi og det er vigtigt for regeringen at energi klima og miljøpolitikken er tæt koblet

den økonomiske politik en sund økonomisk politik er forudsætningen for at vi har råd til at prioritere nye tiltag nye initiativer

område med afskaffelsen af pso afgiften samtænkes energi og finanspolitikken i højere grad vi afskaffede pso afgiften så

aftale om udmøntningen af pulje til strategi for cirkulær økonomi og med aftalen afsætter vi som jeg

har nævnt midler til blandt andet at videreføre det grønne nationalregnskab det giver nyttig supplerende viden om samspillet mellem økonomi og miljø regeringen har også indgået en energiaftale med alle

herunder selvfølgelig også alternativet og med aftalen udbygger vi danmarks internationale førerposition vi får mere vedvarende energi vi får

får mere forskning vi får en bedre energiregulering energiaftalen understøtter også at det så vidt muligt er markedet der driver omstillingen ved at fjerne nogle af de barrierer der har været for at markedet i højere grad tager den grønne omstilling til sig som en del af energiaftalen er vi enige om at vi skal arbejde mod en nettonuludledning i overensstemmelse med parisaftalen og et mål om en nettonuludledning i både eu og danmark senest i to tusind og halvtreds vi arbejder både nationalt og internationalt for at kunne indfri parisaftalens ambitiøse målsætninger senest har vi lanceret et ambitiøst klima og luftudspil

som skal være nået i to tusind og tredive allerede med de initiativer der ligger fremme samtidig med at der foreslås en række initiativer for at reducere luftforureningen i byerne det er altså en samlet plan for hvordan vi får målopfyldt med bidrag fra både konkrete indsatser på kort sigt

indsatser samt en styrket forskningsindsats en række af initiativerne er allerede vedtaget blandt andet med finanslovsaftalen for to tusind og nitten andre kræver et forudgående analysearbejde det er blandt andet kommissionsarbejdet om

hvordan vi laver en grøn omstilling af vores transportsektor eller dialog med kommunerne inden vi kan tage

der er i mine øjne allerede i dag høj gennemsigtighed og gode muligheder for at vurdere hvilke konsekvenser den førte politik har for miljøet og klimaet og det gælder også initiativerne i finansloven regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget som det ligger

regeringen involverer sig i arbejdet

finansministeren også har fremført at der er gang i en masse af det man kunne kalde

flytter noget dér og vi måler noget dér og vi løfter noget dér

med det her forslag er jo at vi skal prøve at gøre det systematisk en gang om året når vi taler finanslov for

i det som ministeren ganske rigtigt kalder planlægningen af den økonomiske politik

det finansloven er og der samler vi ligesom alt det som vi vil bruge pengene på næste år

relevant at have det her systematiske overblik

det her går så meget op og det her går så meget ned på de og de

det er jo også rigtigt at vi har spurgt ministeren og at ministeren har svaret i forbindelse med

at udarbejde en oversigt eller opgørelse over finanslovens afledte effekter på drivhusgasudledningen så det er et delvist svar man får og det jeg vil spørge om er hvad mangler egentlig for at vi kan lave det store systematiske overblik

tidspunkter end ved fremlæggelsen af finansloven

lavet om at fortsætte arbejdet med det grønne nationalregnskab der får man lavet et overblik vi får lavet det

klimaet og drivhusgasudledningen så jeg synes faktisk at vi i dag har de værktøjer der skal til for at vurdere vores indsats også i afvejningen mellem økonomisk politik

hvor det ikke er en afvejning om enten eller

får den økonomiske politik til at gå hånd i hånd

og at man i virkeligheden bare kunne samle dem den her ene gang om året og sige det lovforslag har de

og den her bunke penge har de og de konsekvenser og så

i én opgørelse det ville jeg synes var fantastisk og det er jo det vi efterspørger her jeg vil lige tage et eksempel

landbrugspakken som regeringen har arbejdet meget med er der jo mange forskere der har sagt vi forventer negative konsekvenser dem kan vi se nu hvis nu man på forhånd havde taget de vurderinger alvorligt

kunne man jo på forhånd have sagt hov det her tegner til at få en alvorlig negativ miljøkonsekvens

i de her dage i gang med at forberede næste års finanslov og når en finanslov går i trykken sker det faktisk inden udgangen af juni selv om den først bliver præsenteret inden udgangen af august måned og det betyder at der i de finanslove jeg kan huske i de godt tyve år jeg har været medlem af folketinget altid har været afsat nogle puljer som bagefter bliver udmøntet

hvorimod det når det bliver konkretiseret så er muligt at lave den konkrete

er så nogle uden for regeringen forskere og

der har gjort det muligt at arbejde videre med det så

at finansministeren tager det op som noget regeringen fokuserer på

tale lidt overordnet om den her

finansministeren taler om at det skal skal være sammenhængende men det græske ord for økonomi er jo netop som finansministeren

styring af vores husholdning og hvad ligger til grund for vores husholdning

vores fiskeri og landbrug i danmark

som har en stor betydning for vores økonomi men jo også

mineraler og grundstoffer og så videre og så videre så jeg kan ikke forstå den her lidt kunstige opdeling ministeren

vores økonomi

med vores naturgrundlag og

afsat i en aftale mellem regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre jeg anerkender fuldt ud og har aldrig nogen sinde lagt skjul på at ideen om

grønne nationalregnskab startede før regeringen tiltrådte men når der er afsat penge til

og den miljømæssige politik men som jeg nævnte

der når man præsenterer finansloven afsat puljer der ikke er konkretiseret og derfor er det

lave en dækkende beskrivelse af hvilken konsekvens vil have for det kommer an på hvordan man udmønter de puljer der er blandt andet den grønne milliard der var i finanslovsforslaget for to tusind og nitten og som så efterfølgende er blevet udmøntet i

er alle mulige ting der løbende forandrer sig det betyder jo ikke at der ikke er en overordnet

skulle gøre at man ikke kan lave grøn budgettering det er jo også noget som

kommer vi lige fra en en konference om verdensmål

vores naturgrundlag miljø og klima

væk fra det konkrete

budgetteringen være lige præcis sammen med finansloven

principielle nemlig ønsker vi at der er en vurdering af den økonomiske politik i forhold til den miljømæssige

at når vi laver økonomisk politik så skal det også overvejes hvilke konsekvenser det får for miljøet spørgsmålet er om det konkrete skal der ligge

en grøn budgettering ved præsentationen af finansloven

tak for det og tak først og fremmest til alternativet for at løfte den her debat i

den gennemgribende forandring af vores samfund som vi er nødt til at lave på en måde som

også skal have både økologiske og sociale balancer er det helt ekstremt vigtigt at vi bliver bedre til

integrere ressourceøkonomien kunne man sige vores træk på naturens ressourcer og så vores udvikling

for at understøtte det som vi jo har forpligtet os

fn regi hvor alle verdens lande er gået sammen om verdensmålene

tror jeg sådan set at en øget grøn budgettering et

grøn vurdering af finansloven den blev så fjernet af vk regeringen i to tusind og to men vi har jo haft

man skal lede efter

have en sund økonomi er fundamentet for at man har råd til at gøre noget ved det grønne der tror jeg måske vi adskiller os lidt fordi vi

har man ikke på lang sigt en sund økonomi og derfor er det

set lige så ødelæggende at det går den anden vej det tror jeg i virkeligheden måske er

som alternativet og andre partier med debatten i dag gerne vil understrege over for finansministeriet og det helt berettigede vigtige arbejde der ligger med at holde om man så må sige hus med

nå jeg vil gerne kvittere for at finansministeren nu siger at man vil engagere sig i det arbejde der foregår i

det har man ikke nødvendigvis været så obs på fra starten eller hvordan man nu skal tolke de svar der er givet til finansudvalget men jeg tror i hvert fald i lighed med det

i det internationale arbejde ikke bare fordi det er vigtigt for danmark og for

verdens lande at vi får bedre styr på hvad vores politik betyder for økologien om man vil for økosystemerne men jo også fordi vi i danmark takket være et meget dygtigt målearbejde og danmarks statistik og sådan faktisk har ret gode data så jeg vil vove den påstand at danmark kunne være en meget nyttig case et meget nyttigt eksempel på hvordan man rent faktisk kunne få gang i nogle af de her ting så vil jeg gerne sige til sidst at jeg synes at

på kontoen ikke bare den økonomiske men også den miljømæssige konto

at vi bliver bedre til når vi laver

og tredive planer at sige hvad er konsekvenserne for

også har bidraget til og som

professoren sidder og arbejder med nemlig at opgøre

hvis vi gør sådan som vi sidder og diskuterer i dag på den baggrund tror jeg

komme efter her jeg synes vi skal diskutere i udvalget hvilken tidsplan der kan laves for hvordan man kan angribe det her

i hvert fald ikke i tvivl om at den her om man så må sige grønne budgettering kommer til at spille en stadig større og stadig vigtigere rolle fremadrettet og vi vil gerne have at den bliver mere

vores årlige finanslovsproces men jo også i det hele taget i vores diskussion af

vejen for danmark vil være at gå ind i arbejdet

hvad der sker der og sådan

ind i det eller skulle vi

at være forrest og se hvor hurtigt vi i danmark rent faktisk kan gøre det her blandt andet fordi vi jo netop

skal bruge og hvor kan være nogle faldgruber

tage fat i det vi kunne tidligere og det vi tidligere har gjort jeg tror så også uanset at det var ret visionært og rigtig godt

et stykke mere sofistikeret om man vil på de grønne modeller derfor tror jeg

set at det arbejde der foregår i regi af københavns universitet med støtte fra carlsbergfondet og de der ting som jeg nævnte

det skal vi selvfølgelig forsøge at få trukket ind i vores diskussion i finansministeriet og alle mulige andre steder sådan

nødvendigvis er klar til at lave alle modelberegningerne på nuværende tidspunkt men det er jo ikke til hinder for at vi kan sætte os ned og snakke om hvad

den realistiske tidshorisont hvis ikke det er denne finanslov hvad er så en realistisk mulighed for at få bedre viden

fra socialdemokratiet er at vi

arbejdet og bruge de danske data vi har de ekspertiser vi har til at kvalificere det

en meget aktiv deltagelse i den udvikling der er vigtigt for os

set også noget herhjemme som er interessant at bygge videre på allerede inden

at finansloven handler om at vi skal have en holdbar og god økonomi i danmark

det giver råderum til forskellige politiske dagsordener og selvfølgelig den grønne dagsorden

være det vigtigste vi er vel enige om at når man kigger på miljøbelastningen så er det transportområdet

hvad skal en liter brændstof koste hvad skal en liter benzin koste hvad skal en liter dieselolie koste i fremtiden det var jo en måde

en stråmand jeg har jo ikke sagt at økonomien var sekundær jeg har sagt at hvis det skal være bæredygtigt på lang sigt så

og nej vi foreslår jo faktisk ikke højere brændstofpriser og en af grundene til

det jeg anholdt var

at forudsætningen for at vi kan gøre noget ved vores grønne omstilling er at vi har overskud i kassen og

økonomien og så se om der er penge til at gøre noget ved den grønne omstilling der siger jeg bare hvis vi ikke tager de ressourcemæssige begrænsninger og de klimamæssige begrænsninger

så bliver det også en hæmsko for vores økonomi som så på sigt vil hæmme vores økonomiske udvikling og det er det man er nødt til

at koble sammen men nej vi foreslår jo ikke højere brændstofpriser selv om det ganske sikkert ville føre til

vi foreslår nogle andre ting som vil gøre at man stadig væk kan komme på arbejde uden at ødelægge klimaet men det

det så er biobrændstoffer eller elbiler eller hvordan vi kan sikre en mere bæredygtig transportsektor

anerkender at der er behov for at have

og stærk økonomi både for at flytte sig

den grønne dagsorden og til alle mulige andre dagsordener

men jeg må alligevel anfægte

beslutninger vi træffer og hvad konsekvenserne af dem også for den grønne dagsorden

jeg hørte det noget anderledes i forbindelse med ordførertalen

fik bibragt jeg mener at vi er nødt til at anskue det her som som to helt nødvendige ting

når man planlægger sin økonomi kigger på

af konsekvenser for det grønne det var i al beskedenhed det som jeg

men det siger sig selv at vi jo stadig væk ønsker en vækst vi ønsker stadig væk en sund økonomi og det kan man så gøre mere eller mindre begavet og hvis man gør det med hensyn til det grønne

bliver det for mig at se og på lang sigt

der var en lang række af vores ministre med på det tidspunkt faktisk

adskillige af vores ministre på det tidspunkt

sådan international opmærksomhed fordi man sagde at danmark ville indføre et grønt bnp og arbejde med grønne nøgletal

om det er den rigtige vej at gå efter at verdensbanken siger at den rigtig vej at gå efter at fn siger at det er den rigtige vej at gå

nogen socialistisk organisation siger at det er

gå og har projekter

bnp og den måde vi laver regnskaber på i dag som vi har gjort tidligere

og socialdemokratiets ambition

man kunne kalde grøn budgettering et grønt nationalregnskab en bedre måde

projicere altså forudsige hvad

forpligtigelser på klimaområdet

vi løbende følger op på om vi er på rette vej så socialdemokratiet har intet problem med at vi måler mere på det her vi har intet problem med at vi holder hinanden fast på at vi skal gøre det her

vi diskuterer det i udvalget vi er usikre på om vi kan nå i mål til den finanslov

er indiskutabelt og fru lisbeth bech poulsen har jo også ret i

i regering ja noget af det blevet forsinket af at der

heldigvis også private som har bidraget til det jeg har i øvrigt også været på

mennesker der kommer på jorden på en måde som ikke ødelægger det for fremtidige generationer

også vigtigt i forhold til

ikke længe siden sad vi og diskuterede afgifter på elbiler og alle var enige om at nu skulle

var godt for miljøet det er også rigtigt det er rigtig godt for nærmiljøet men er det

der er stor forskel på om man køber en amerikanskproduceret elbil som måske er lavet på skifergas eller olie

man køber en franskproduceret elbil som er lavet på energi som er

både som politiker og så sandelig også som

forhandlingerne om elbiler var et meget godt eksempel på at man ikke tog det i betragtning derfor synes vi det er svært særlig i forhold til to tusind og tyve at implementere det

set helt enige med forslagsstillerne i

med åbne øjne træffe de beslutninger vi gerne vil også i forhold til miljø og klima men så skal det heller ikke være fordi vi tror det er bedst eller fordi vi synes det er bedst

fordi vi kan dokumentere hvad det er for en beslutning man har truffet

og også med en vis succes

gøre det i forbindelse med finansloven ville simpelt

milliard af er den millard så grøn

er den ikke grøn man kan sige at er en grøn milliard men ender den med at

nedsætte afgiften på elbiler eksempelvis når de elbiler der så bliver solgt er elbiler der måske i fremtiden kommer fra kina hvor de

så vi vil gerne benytte her beslutningsforslag til

en form for klima og miljømærkning men på

alle produkter lige fra tomaten til elbilen så vi hilser det velkommen og vil gerne tage en

folkeparti faktisk ønsker en gennemsigtighed her altså at vi får data

bare man dykker ned i hvor de er produceret hvordan de er produceret og den slags det findes der jo livscyklusvurderingsmetoder til at regne ud så

at dansk folkeparti faktisk ønsker at der skal være en klimadeklarering og det jo også noget af det regeringen har med i sit klimaudspil og jeg hørte for nylig

fra herre thomas danielsen at det er en klimadeklarering man tænker på og det synes jeg er et godt grundlag for det her arbejde men hvorfor så ikke bare inkludere det

lovforslag og forskellige initiativer

man afsætter en pulje så bliver udmøntet senere nogle gange bliver der sat puljer af til politiske forhandlinger nogle gange bliver der sat puljer af til at man

kommunerne i sundhedsvæsenet og andet derfor vil det

hen blive et forvrænget billede man vil

dermed ikke sagt at den her dagsorden ikke er rigtig for dagsordenen vi skal kunne vide hvad det er for nogle konsekvenser vores politiske beslutninger har men jeg tror bare at den her dagsorden rækker

videre end folketingssalen i danmark

mulighed den rækker også ud

pålægge enhver regering at arbejde videre med det

får den her tanke om en klimadeklarering til at sprede sig således at vi ikke hver eneste gang selv ska ud og finde ud af

deklareret som produkt allerede når vi vælger

at man kan regne på det er vel i hvert fald som jeg husker det langt den største del af finanslovens budget man

nogle puljer og der kunne man jo så bare ligesom sige at det er en joker vi lige venter med at lave en slutvurdering på men er det ikke sådan at man med langt de fleste penge

nogle kommuner er meget grønne og arbejder med det nogle kommuner arbejder med nogle andre dagsordener

som de får i forbindelse med finansloven dermed ikke sagt at

forslaget som sådan er utopi

udfordringer hvis man skal gøre det og man skal

og klima der er finansloven måske bare ikke det helt rigtige sted men dermed ikke sagt at debatten

saglig omkring de her ting men der bliver ledt efter halmstrå for at prøve at undgå at tage stilling

til det her forslag og til den her dagsorden der bliver henvist til at engang i fremtiden kan vi måske gøre et eller andet

diskussion i danmark det er en diskussion i hele verden der bliver henvist

lave forskellige modeller

man skubber noget som der ikke er tid til at skubbe

vi jo ikke holder op med at regne på økonomien fordi vi har puljer som vi ikke rigtig ved ved hvor ender henne så det er

hvorfor i alverden sf er med i en aftale som siger at alle elbiler er lige grønne og lige gode for

der skulle en differentieret afgift i forhold til hvor den elbil er produceret

hvilken bilmodel der har hvilket klimaaftryk så det er jo ikke rigtigt at det her bare er

det er rigtigt også at kigge på det grønne

er interessant og derfor bliver vi nødt til hvis vi skal gøre det her og det vil vi

forbindelse med finansloven der kan man gøre det i forbindelse med delaftaler

med tyngdekraften altså der bliver regnet med dynamiske effekter der bliver rettet lidt til man laver scenarier som man så retter til efterfølgende

økonomiske konsekvenser det vil have hvis man laver en skattereform eller en beskæftigelsesreform så passer det aldrig helt nogle gange passer det overhovedet ikke og så retter man det til altså jeg synes virkelig kun det er dårlige undskyldninger der står i kø for ikke at gøre det her

hvilket spænd det så vil ligge i med udledninger og så

finde nogle nogle grunde til at man

elbil er produceret på kul i kina

det fuldstændig ligegyldigt hvad det er for et batteri der sidder i den elbil

for klimaet men i virkeligheden har

været med til at øge udledningen fordi

christensen her til til morgen

morgen sige at det der med bæredygtighedsmål var noget der hørte til ude i verden og ikke rigtig i danmark

ikke handler om hvorvidt man er mere eller mindre grøn

bliver mere eller mindre grønt og hvor mere eller mindre grønt

i dette folketing ønsker at gøre

interesseret i måske at teste

hvis ikke man er klar til at være en

vi har gjort indtil nu

eller handler det om at være grøn på klimaet altså ude i verden det nemmeste i verden

blive grøn nede på hc andersens boulevard det kan vi godt blive klimadagsordenen handler jo ikke kun om

sker i danmark klimadagsordenen handler jo om hvad der sker i verden

betyder noget hvor vores produkter kommer fra jeg sagde fra tomaten til elbilen det betyder da noget hvor den tomat kommer fra hvad er det for en vej den tomat har haft

er sejlet ind det betyder da noget for klimaet men den diskussion må man ikke have for

er svær nej man taler jo til borgerne her man taler til vælgerne og man vil fortælle noget som er nemt at forstå så man vil fortælle at en elbil er god for det det kan man jo se når man kigger på den det lugter ikke når man står og kigger på den men det der betyder noget er jo klimaet nærmiljøet betyder også noget men

den store klinge og sige når vi skal gøre det her og vi vil gerne måles på det så skal vi måle på hele cyklussen også på klimaet

sammenhæng mellem det vi vælger at gøre i danmark og det der sker i resten af

tage et eksempel ene land på trods af

med tres procent på tre år

i danmark og så har vi mulighed for

og det vi kan påvirke verden

verden er større end danmark

det er fuldstændig rigtigt vi har kæmpet med det hver eneste gang og sagt hvorfor i alverden skal de blive

stå på land det er nok en af årsagerne til at vi er blevet verdens bedste til at sætte havvindmøller

til havs og det er jo fordi man har truffet

har været med til at presse på den dagsorden og at vi nu har vundet den dagsorden så ja det betyder også noget

glade for at vi nu er blevet verdensførende på det ikke så mange vindmøller på land

har jeg lovet at holde talen vi behandler jo som sagt

budgettering på finansloven og jeg vil egentlig gerne starte med at takke alternativet for at sætte fokus på det her område

er rigtig vigtigt at vi netop taler om den her grønne omstilling

egentlig brænder for og har et stort ønske om at der skal være et øget fokus på de grønne områder i forbindelse med finansloven

der gennemføres allerede i dag en række

har for både miljø og natur og det omfatter jo som også nogle af de tidligere ordførere har nævnt blandt andet

det miljøøkonomiske råd klimarådet energi forsynings og klimaministeriet og miljø og fødevareministeriet de kommer jo også løbende hele tiden med oplysninger om de her områder så vi mener faktisk

at vi har et solidt fagligt grundlag

muligheden for hvis der er ting man synes man har brug for yderligere oplysninger om

stille ekstra spørgsmål til de her områder

alt mener vi faktisk at regeringen allerede er rigtig godt på vej

her ting og vi mener at der er en høj grad af gennemsigtighed i forhold til miljø og klimamæssige konsekvenser af ny lovgivning så desværre kommer vi ikke til

lovet at hilse fra de konservative og sige at

en række opgørelser i forbindelse med lovforslag at vi har nogle initiativer omkring et grønt nationalregnskab og en række andre ting og derfor er det simple spørgsmål

ligesom tage summen af alle de ting og systematisere det ind i en proces omkring finansloven og er det ikke netop nu i de her år hvor vi står i en meget alvorlig klimakrise

en meget alvorlig naturkrise at det vil være helt naturligt at man så tager den her systematiske tilgang og siger

for klimaet naturen miljøet

landbrugspakken som har indeholdt en række elementer

der skulle bevilges penge til og at forskerne jo faktisk har været ude at sige at hvis man gør det der kan man forvente den her miljøeffekt og at hvis man gør det der kan man forvente den

alternativet begynder at efterspørge men jeg må også sige at jeg

det er en lidt unødig bekymring at have men jeg

er vigtigt det mener vi også i venstre det

det er tydeligt hvilke effekter det har når vi laver et lovforslag så kunne vi jo nemt summere det op til alle lovforslagene som

ligger i finanslovspakken så jeg vil igen bare spørge hvad er det vi egentlig mangler for at kunne samle det hele i en systematisk tilgang

vi mener heller ikke det er passende at man

en budgettering på det her område og det er egentlig derfor at vi også afviser det her

her forslag fra alternativet handler jo om at folketinget skal pålægge regeringen at igangsætte initiativer så vi

i forbindelse med fremsættelsen af forslag til finanslov kan vurdere de miljømæssige konsekvenser af finanslovsforslaget og det det præcis indebærer

vurdere finansloven og finanspolitikkens effekt på miljø og klima og se på om vi opfylder nationale og internationale forpligtelser og det skal så bidrage til

finanslovsdebatten og man kan sige at det grønne fylder ikke særlig meget i den debat selv om hele

vores økonomiske politik jo burde foregå inden for rammerne af hvad der klimamæssigt miljømæssigt

jo den ramme som vi så at sige skal diskutere vores økonomi inden for og i den sammenhæng er det jo forkert

økonomiske diskussion vi har ikke foregår inden for rammerne af hvordan vi lever op til vores miljømæssige forpligtelser

fra enhedslistens side kan vi derfor også sige at vi selvfølgelig støtter det her beslutningsforslag vi støtter alle

som viser de miljømæssige naturmæssige og klimamæssige konsekvenser af den

politik der bliver ført og det her

vi systematisk i forbindelse med diskussionen om finansloven får den her diskussion på på

enige i at det er nødvendigt det er også nødvendigt i forhold til at se

den ramme som vi jo er mange partier der ønsker og

hvis man ønsker en klimalov og det gør enhedslisten

en klimalov og en klimalov er meget vigtig for os jeg gik lige tilbage i arkiverne og

en hundrede og fem og tredive og det blev førstebehandlet den sjette april to tusind og ti så det er en diskussion vi har haft nogle

måske ser ud til at der for alvor kan ske noget hvis der kommer et nyt flertal til magten efter et kommende folketingsvalg klimaet er jo enormt vigtigt i den her sammenhæng og jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på at vi jo i sidste uge onsdag den trettende februar fra enhedslistens side fremlagde en klimaplan som helt præcist beskriver hvordan vi mener danmark skal levere sit bidrag til

er socialt retfærdig

blå klimapolitik for klimapolitik kan føres asocialt og skævt hvor hele regningen bliver sendt til dem der har mindst men klimapolitik kan også laves socialt retfærdigt hvor prisen for den grønne omstilling ikke bliver sendt til dem der har mindst i vores samfund og vores klimaplan er lige præcis et bud på det

noget parti som har kunnet levere en sådan plan heller ikke i det danske folketing indtil nu

søjler her så det er vi rigtig stolte af og vi håber at

andre partier både i danmark og resten af europa det

vil bidrage til at sprede dér til inspiration så vi også kan få sat gang i klimadebatten

i i andre europæiske lande ad den vej en debat der selvfølgelig allerede er i fuld gang men altså vi støtter selvfølgelig

hvis det skulle ende med ikke at komme til anden behandling men i stedet for at en beretning

igen får et nyt flertal

at komme i gang med nogle diskussioner hurtigt

hvis vi skulle stå i den situation at vi får et nyt flertal efter et kommende

jo også være man kunne få det konservative folkeparti til at hoppe med på vognen efter et valg når de ikke længere

er nogle muligheder dér som vi i hvert fald også kan kigge på

for det her glimrende forslag fra

præsenterer noget lignende og der vil jeg bare sige

koblet den direkte sammen med vores socialpolitik men tager man socialpolitikken sammen med klimapolitikken

vi på samme niveau men det jeg egentlig også lige ville høre ordføreren

forløbet som som det her også handler om

drivende og kommer med nogle standarder som sådan set gælder

på globalt plan og som bliver normsættende i eu bliver det til eu direktiver som så efterfølgende bliver implementeret i dansk lovgivning så når vi ser for

på skatteområdet i forhold til at lukke skattehuller og

fra multinationale koncerner som betaler for eksempel nul kroner eller næsten nul kroner

så er oecd en meget meget central aktør og det opfatter vi også

er her så det er klart et arbejde der skal støttes

så heller ikke bange for at gå foran herhjemme og

ikke bare med målsætninger men med helt konkrete virkemidler virkemidler

og vi har i forhold til de konkrete virkemidler sørget for

ingen andre der har kunnet præstere indtil nu

én samlet plan der løser den opgave og hvor alle tre ben er integreret i én plan som kunne gennemføres i

vi allerede har utallige muligheder for at trække på faglig

følgevirkninger af de love som vi vedtager og det gælder også finansloven jeg kan nævne klimarådet det grønne nationalregnskab klimapolitisk redegørelse basisfremskrivning af udledning af drivhusgasser

danmark så jeg kan ikke rigtig se at det ville gavne at vi skulle bruge mere tid og flere ressourcer på at få at vide hvad vi allerede ved gennem de værktøjer og rapporter som jeg lige har nævnt

får løst de klimaudfordringer som helt bestemt findes på en omkostningseffektiv måde

det er den eneste måde hvorpå vi kan nå

være glade for at have en vis gennemsigtighed også i forhold til de eksternaliteter altså samfundspåvirkninger der er

det vi efterspørger her er jo at vi

der viser hvad miljøbelastningen klimabelastningen osv

et eksempel kunne jo være at at vi fra forskerne har hørt at at hvis vi

hen få et tal på hvor stor en del af problemet det løser i i den sammenhæng er det ikke den slags vi gerne

er utrolig vigtig og den synes vi i øvrigt der bliver lyttet for lidt

for meget populisme i den her klimadebat så det der er vigtigt er at vi sætter os nogle mål og så finder vi ud af ved hjælp af at de mange dygtige eksperter der er hvordan vi når dem billigst fordi ellers

vi ikke til at nå dem fordi der er andre hensyn vi skal tage og det har vi værktøjet til at gøre

procent mere natur ud i danmark får vi sådan en lille effekt mens hvis nu vi

vi få den her store effekt så hvis vi dokumenterer det hvert år i forbindelse med finansloven

det der initiativ vil vil være omkostningseffektivt og så er det det vi gør mens det der har alt for store negative konsekvenser

så det kan ikke betale sig at gå den vej

sige at man har nogle mål og hvordan vi når dem på en omkostningseffektiv måde

set står og plæderer for her

finansloven er én lov det er den store lov

på finansloven ellers er det aktstykker i finansudvalget men men finansloven bliver også vurderet de initiativer der bliver taget på finansloven kan også vurderes og det bliver de også i dag

synes vi ikke at vi skal bruge ressourcer

basalt set og mener liberal alliance at det er en fordel

kan smitte af på andre lande og skabe

også for danmark og for dansk økonomi altså at det er et mål at danmark går foran

her er en af dem og den skal vi løse på en

rationel måde jeg tror at den største udfordring her er at det kræver internationale

vi kan ikke løse det i danmark jeg tror at vi udleder knap nul

internationale løsninger

eus kvotesystem til at fungere det er

rykker men vi er ikke blandt dem der prøver at bilde folk ind at hvis vi bare bruger milliarder og milliarder

med til at påvirke de globale markeder altså at når havvindmøller bliver tres procent

og at danmark den vej igennem

det bliver langt dyrere end forventet langt dyrere jeg tror det kom til at koste tyve milliarder mere end man havde budgetteret med og forventet det skulle komme til at koste det klogeste

havde jo været at man havde været teknologineutrale at man ikke havde satset på en teknologi

ville have mindre af og så lod man markedet komme med løsningerne det

det klogeste fra starten havde vi gjort det

en

sag endnu en gang kan man sige i forskellige former

for at drosle ned for vores dokumentation af det grønne bnp og det grønne nationalregnskab

afgørende betydning at vi får nogle bedre værktøjer til

hvilken betydning de økonomiske beslutninger vi tager har for vores miljø og vores

så meget

mere grund til at spænde sig selv foran en vogn

det ganske kort og læne mig op af flere af de andre positive ordførere

set godt stemme for beslutningsforslaget som det

det vil være klogere og mere befrugtende med

hører jo egentlig flere partier herunder finansministeren selv sige at de støtter intentionerne

blive skarpere på det her så det kunne være at man kunne lave en beretning der ganske præcist naglede mulighederne og en proces for at blive bedre

vil være min opfordring og sådan en beretning vil vi

faglige udfordringer der selvfølgelig er forsøger at fokusere

og havde jo egentlig også håbet at herre christian poll kunne få en fødselsdagsgave i dag nemlig at der var opbakning i salen til

forskellige ordførere og finansministeren har fremlagt og vi har haft diskussionen så siger alle at vi ikke er langt fra hinanden hinanden og så kan det jo undre at vi

den her klare adskillelse mellem økonomi og

natur og miljøgrundlag og italesættelsen af

så forringer vi selvfølgelig klokkeklart økonomien for landmændene

for fiskeriet omvendt hvis

så er der ikke ressourcer til at producere cement som man gør i aalborg portland en lang række af vores

meget store industrivirksomheder er fuldstændig afhængige af at kunne skaffe de naturressourcer der skal til for at producere det som de tjener penge på som leverer skatteindtægter til danmark og som er med til at finansiere vores velfærd så de ting hænger uløseligt sammen og derfor er

med herre herre jens joel

ene er forudsætningen for det andet det er en utrolig kortsigtet og ret kunstig måde at se økonomien

statens husholdningsbudget vores finanslov har af konsekvenser for vores miljø vores natur og vores klima det giver sig selv der kan sagtens være

inde på hvor man ikke kan sige det helt præcist der kan være nogle puljer der ikke er udmøntet der kan være noget der ændrer sig undervejs

usikkerheder der kan være i resten af vores økonomi resten af vores finanspolitik

der ikke bliver opbrugt der bliver brugt til noget andet der er

til at bruge nogle uforudsete udgifter og sådan ændrer det økonomiske billede sig løbende og hen over året

ikke kan sige noget som helst om

den her finanslov har af effekt på vores råderum eller vores økonomi fordi der er nogle små områder hvor det kan være usikkert om tingene ændrer sig

lande siger man hvordan kan vi få et mere klart billede af hvordan vores økonomiske politik påvirker det vi er grundlæggende afhængige af

har et miljøøkonomisk råd og at vi har det ene og det andet det her er

fuldstændig afgørende for at komme videre jeg

de ting vi har hørt i dag også fra

grønt alternativ specielt efter et valg som og det ved vi jo for det har vi aftalt

vil have en bindende klimalov som vil have at grønne nøgletal er lige så vigtige som økonomiske nøgletal fordi det er forudsætningen for hinanden som vil have et grønt superministerium eller hvordan vi nu får organiseret os som har den samme vægt som den vægt vi ved man har i finansministeriet i dag

forhandle en miljøaftale eller en folkeskoleaftale uden at der sidder

en person fra finansministeriet for at holde øje med

samme måde har en fra et grønt ministerium der siger den her aftale kan ikke indgås på de her vilkår fordi

det er også noget der skal laves i forskellige tempi fordi

udvikle nye værktøjer men det er ikke nogen undskyldning for ikke at gå i gang der bliver også konstant lavet om

på vurderinger i finansministeriet hvordan man regner hvilke effekter det har og vi skal væk fra kun at tale om økonomisk råderum vores råderum er de grænser som vores naturlige verden også sætter for hvordan vi kan føre politik

af venstre så vi går videre til ordføreren for forslagsstillerne herre christian poll alternativet værsgo

debat den grønne omstilling er kommet højt på den politiske dagsorden og det glæder mig

ind i mit grønne hjerte men i alternativet kunne vi godt ønske os mere handling bag de mange grønne tilkendegivelser for at lykkes med hurtig grøn omstilling er det nødvendigt at tænke ressourceforbrug ind i alle dele af samfundet og alt hvad vi foretager os også her på christiansborg ikke mindst når det drejer sig om økonomi der er behov for et paradigmeskift i økonomien hvor vi tænker miljø og økonomi sammen vi skal skabe en økonomi i balance ikke en økonomi i konkurrence med naturen miljøet og klimaet et helt naturligt første skridt er i vores øjne en grøn budgettering miljøet og klimaet skal tænkes ind i finanslovsprocessen fuldstændig integreret og sammen med forslaget til finanslov skal der fremlægges et grønt budget som gør det muligt at vurdere de miljømæssige konsekvenser af finanslovsforslaget da vi modtog forslaget til finanslov

sendte vi straks spørgsmål til finansministeren om hvilke konsekvenser forslaget havde for klimagasudledningen det er helt afgørende for om det er et forslag vi kan støtte

samme morgen som finansloven skulle tredjebehandles og her gav ministeren et overfladisk bud på de ting der helt åbenlyst har en klimaeffekt som for eksempel at ophæve hastighedsgrænser for lastbiler og lempelsen af elvarmeafgiften for sommerhuse men ministeren indledte med at skrive i svaret

muligt at udarbejde en oversigt eller opgørelse for finanslovens afledte effekter på drivhusgasudledningen i lyset af at den grønne omstilling er vor tids helt afgørende opgave er det uforståeligt for mig at den lov som foreskriver hvordan staten skal bruge opkræve skatter og afgifter ikke angiver hvad den samlede effekt på klimaet og

miljøvurderinger af finanslovsforslaget indgik tidligere som en fast del af det materiale som

skal vi som sagt ikke nødvendigvis stå alene med

er der et arbejde i gang i et netværk hvor danmark har været inviteret men ikke var med i første omgang finansministeren har i dag og tidligere oplyst at der vil være dansk deltagelse fremadrettet og det er jeg rigtig glad for i den danske klimadebat hører man ofte at danmark er et lille land og derfor har meget lidt indflydelse på de globale klima og miljøudfordringer men at sætte sig i front for at udvikle et koncept for grøn budgettering som andre lande efterfølgende kan høste erfaringer fra vil være et oplagt indsatsområde for danmark hvis danmark skal være helt i front

grønne område er vi nødt til at tænke klima og miljø ind i alt den politik vi laver og ind i de grundlæggende strukturer ikke mindst økonomi og budgettering

for en god debat jeg kan jo konkludere at at vi ikke har

men der er dog en generel enighed om at det her er et vigtigt emne og at arbejdet i

vi kan komme længere og blive mere konkrete

mangler en minister men jeg har da set ministeren

så må vi udsætte mødet

åbnet herre

de forskellige steder bliver sammensat decentralt og at det bliver kommunerne der

igen at kunne stå her på talerstolen og tale om forberedende grunduddannelse eller

vores fantastiske hjertebarn

skal starte august to tusind og nitten det her lovforslag handler som

omtalt om at alle de steder i danmark hvor der er en

skal de kommuner som jo altså er en del

have sæde i den pågældende

det her lovforslag lægger op til men der er også en

midlertidighed i det her som

man skal fortsætte med at have den her udvidelse af bestyrelserne eller om det skal fortsætte på en anden måde men i dansk folkeparti synes vi det er en rigtig god idé så vil jeg

hvor jeg har ordet sige at lige lige nu og her

der jo en masse kompetente og fagligt dygtige mennesker som

sikre at der kan starte nogle rigtig gode skoler op

jeg vil ønske dem alt mulig held og lykke med det

komme med i de her institutionsbestyrelser nu hvor de

institutioner som som jo skal i gang her fra august

fordi det jo heldigvis blev en bred politisk aftale som vi alle sammen blev enige om

var nødvendig for at kommunerne også kunne få sæde i de her

i den forbindelse er vigtigt at vi er opmærksomme på at

vi skal have forpligtet alle landets kommuner til at trække med

at gøre den her uddannelse til hovedvejen for de målgrupper som som uddannelsen retter sig imod og derfor tror jeg det er rigtig klogt at der med forslaget her

en en sikkerhed for at alle kommuner kan sidde med ved bordet så vi tror det er en fornuftig måde at være med til at forpligte kommunerne på sådan sådan at alle trækker med for at få givet den forberedende grunduddannelse en rigtig god start så vi støtter

at lave en fjerde behandling af det oprindelige lovforslag med flere ændringsforslag men så kan vi heldigvis lave en første behandling af et nyt lovforslag og det er det vi gør i dag hvor vi får rettet op på nogle uhensigtsmæssige ting i den måde bestyrelsen oprindelig var konstrueret på det bakker vi naturligvis op om jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

sige at det også er tilfældet hvad dem angår tak

i danmark har hverken job

unge i alderen femten til ni og tyve år det er selvfølgelig trist og og det skal vi gøre noget ved og derfor er alternativet jo også gået med i den her aftale

er et forslag der handler om bestyrelser

vi støtter forslaget og vi mener det er godt at der er fundet en løsning på problematikken

det virker uhensigtsmæssigt at kommunerne i

mulighed for at udpege et medlem

konservative er dækket af la og så må det være undervisningsministeren værsgo

jeg vil gerne sige tak til hele

aftalekredsen som bakker op om lovforslaget vi har sammen hurtigt kunnet finde en konstruktiv løsning der sikrer at alle de nye fgu institutioner får den bedst mulige start og de bedste rammer det er først og fremmest til gavn for eleverne sidste år fastsatte jeg landskabet for de nye institutioner otte og firs skoler

samlet i syv og tyve selvejende institutioner rundtom i hele danmark en stor gruppe unge får en helt ny forberedende grunduddannelse og én dør at gå ind ad i stedet for et utal af svingdøre målgruppen for den nye uddannelse er de unge under fem og tyve år som er uden job og heller ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse arbejdet

opbygge de nye institutioner er kommet godt fra start og kommunerne har arbejdet hårdt for at finde gode lokale løsninger der har imidlertid været lidt grus i maskineriet for nogle af institutionerne en bestemmelse i loven om det maksimale antal medlemmer i de nye bestyrelser har betydet at ikke alle kommunalbestyrelser

mulighed for at udpege et medlem det er ikke hensigtsmæssigt fordi der er store ledelsesmæssige opgaver og beslutninger i institutionernes første år

vil altid vise sig nogle små skønhedsfejl når man skal implementere en stor reform og det skal der naturligvis rettes op på det gør vi nu med dette lovforslag vi ændrer bestemmelserne om antallet af bestyrelsesmedlemmer det vil betyde at alle kommuner har mulighed for at udpege medlemmer til de første ordinære institutionsbestyrelser uanset antallet af kommuner i institutionens dækningsområde den mulighed for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer udløber igen til april

til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal henvise til ugeplanen der også vil fremgå af folketingets hjemmeside